slavetiden ikke går i glemmebogen det er også derfor at den danske regering har støttet aktiviteter med henblik på at samle information og oplysning og oplyse om slavetiden herunder gennem unesco det er også værd at fremhæve at kulturministeriet i nitten ni og halvfems indledte et samarbejde med de tidligere dansk vestindiske øer med det formål at udforske den fælles fortid under slavetiden vi kan ikke omgøre fortiden men vi kan og vi skal arbejde for at ingen i verden skal leve i slaveri det er også derfor at danmark i to tusind ved to hundrede året for slavehandelens ophævelse tog initiativ til en rådserklæring der fastslog at eu fortsat vil gøre sit yderste for at bekæmpe alle moderne former for slaveri og slavehandel i erklæringen beklagede alle eu landene desuden de umenneskelige lidelser som slavehandelen over atlanterhavet påførte afrika samtidig med at eu landene udtrykte deres dybe beklagelse af

i to tusind og otte i forbindelse med en hundrede og tres året for slaveriets

en erklæring hvori den daværende danske regering på danmarks vegne vedkendte sig slaveperioden som en del af fortiden og vores fælles historiske arv der er altså ikke tale om at danmark ikke vil stå ved historien men det er vigtigt at slå fast at uanset hvad vi sammen gør

ikke omgøre historien vi kan ikke rette op på fortidens uretfærdigheder det som vi kan må og vil gøre er at fokusere på nutiden og fremtiden og arbejde ihærdigt for at ingen andre skal leve ufrit ingen skal leve i slaveri ingen skal være ofre for menneskehandel det er den linje som den tidligere regering har stået for og det er den linje som

i øvrigt også henvise til hvad tidligere udenrigsminister

ministeren herre per stig møller og der vil jeg så nævne hvad niels helveg petersen sagde i

jeg citerer jeg kan ikke se det rigtige i at mennesker som ikke havde noget at gøre med slaveriet skal sige undskyld til mennesker som ikke blev udsat for slaveri jeg synes det er meget præcist

ministeren spurgte mig også i starten om det skulle være det officielle danmark og det

specielt netop at skulle undskylde for noget så så langt tilbage i historien hvor jo ingen ved

for langt tilbage i historien der var i øvrigt en glimrende kronik i weekendavisen her den toogtyvende

steen uffe tommerup der går igennem hvad det er de her private krav fra øerne derovre det er specielt en en mand der hedder shelley moorhead som egentlig har sat sig i spidsen for det her

det er også penge der bliver nævnt et trecifret milliardbeløb for alle alle landene derude det er ikke danmark alene men alligevel vil danmark nok

det har jo været skildret hvordan i hvert fald omkring måske ethundrede og tyvetusind måske flere

det har været forfærdeligt for de slaver der blev taget vi ved det har været

at man faktisk behandlede folk på den måde men jeg er glad for svaret i første omgang fra den fungerende udenrigsminister og ser det som et tilsagn om at

det officielle danmark ikke giver undskyldning for for fortiden og det vil jeg

at danske regeringer undskylder for tidligere tiders eller tidligere regeringers politik der er enkelte eksempler på at den danske regering

at de berørte mennesker eller umiddelbare efterkommere

som fortsat var i live

til flytninger af hele samfund

er udmærket at den danske stat

er positiv over for vil gå ind og spekulere på undskyldninger men men jo altså ikke når det gælder

men faktisk vil jeg sige tak

for svaret jeg har i og for sig ikke behov for flere

tager det sådan at regeringen er enig i at det officielle danmark ikke undskylder for fortidens hændelser mange tak

nu alligevel gerne knytte et par bemærkninger til nogle af de synspunkter om politiets rolle som har været fremme i sagen kulturministerens udtalelse som spørgeren selv henviser til er således blevet udlagt som en kritik af politiet

kulturministeren præciseret at hun ikke har haft grundlag for hverken at vurdere eller for den sags skyld kritisere politiets dispositioner i forhold til det oprindelig påtænkte arrangement kulturministeren ville derimod blot understrege vigtigheden af

selvfølgelig fuldkommen på linje

med min kollega kulturministeren og mener da også at politiet skal gå meget langt for at sikre ytringsfriheden i forbindelse med

forsamlinger samtidig

det bare vigtigt at huske på at en af politiets væsentligste opgaver her i samfundet

netop er at arbejde for tryghed sikkerhed fred og orden

er det naturligt og i øvrigt også helt sædvanligt at politiet indgår i en dialog med

når der konkret vurderes at være en trussel mod

det er også klart at hvis politiet til

så er der jo altså en rigtig god grund hertil det handler altså ikke om at det vil være ubekvemt eller ubelejligt for politiet eller vil kræve for store ressourcer at gennemføre arrangementet det handler derimod om væsentlige hensyn til deltagerne

politiet jo kraftigt havde advaret imod at holde arrangementet i i vollsmose og

odense rådhus og ikke til et andet sted i vollsmose at det endte med at blive holdt med succes

i går i vollsmose skyldes blandt andet det

massive politiske pres der har været

få klargjort at det er politiets opgave

en kende provokerende men det er han altså i sin gode ret til også

sige til til odense politi at det nok ville være mere nærliggende

en alternativ lokation i vollsmose i stedet for at sige

set kulturministerens kritik men det er så endt anderledes og det glæder vi os over

princip at man kan også i et udsat boligområde stille sig op

demokratisk land som i danmark

være at ministeren ikke ytrede sig i denne sag det var kulturministeren det var

vi hørte ikke noget som helst fra justitsministeren

i i den her konkrete sag og jeg vil da godt spørge justitsministeren

fordi han ikke var helt enig i det

oprindelig sagde eller hvordan det kan være at ministeren ikke har været på banen i denne

arrangementets øvrige afvikling og

man finder andre lokaler til afholdelse af et arrangement

at sikre ro og orden tryghed

helt grundlæggende del af deres

anbefalinger fandt en anden lokalitet til

og det var nødvendigt for at få afviklet et arrangement som jo altså

den pågældende unge digter kunne få lov til at fremføre sine

forsamling også i vollsmose det synes jeg faktisk er glimrende

det politiet er til for i de her situationer det er jo ikke at

spænde ben for ytringer eller spænde ben for ytringsfriheden tværtimod det her viser jo hvad politiet

at sikre at arrangementet kan afholdes så jeg må indrømme at

toogtyvende november klokken ti to og fyrre hvor odense politis chefpolitiinspektør klart går ind

og siger at han mener at arrangementet skal foregå på odense rådhus

hvis det placeres i vollsmose fordi man har lavet en lang række andre aktiviteter og lignende

andersen skolen i vollsmose hvor det var sikkerhedsmæssigt

fyns politi er med til at spænde ben for ytringsfriheden og andet som

er helt forkert fyns politi er med til at sikre at arrangementet bliver afholdt

forsvarlige rammer at den pågældende unge digter kunne komme til orde det blev tilmed transmitteret på tv

sinde set digtoplæsning i en en halv time på nationalt tv det var det

ikke få svar på hvad der skete som ændrede den opfattelse

at man skulle flytte det ud af vollsmose og ind i odenses centrum til at

det da godt lade sig gøre der gik altså en dag

jeg kan oprigtig talt ikke se at man skal beskylde politiet for her ud fra ytringsfrihedsmæssige hensyn at spænde ben for noget som helst det handler om den pågældende persons sikkerhed det handler om arrangørernes sikkerhed det handler om tilhørernes sikkerhed det er politiets opgave at komme med den her type af anbefalinger

det skal man og det er politiet også i den konkrete tilrettelæggelse af afviklingen af de her arrangementer

politifaglige kompetencer i den henseende det er dem som sidder med lokalkendskabet og det er dem der også sidder med de konkrete oplysninger ikke mindst

bilde os selv ind at vi kan sidde herinde på christiansborg bag vores tykke mure på behagelig afstand af tingene

til politiet at foretage vurderingen i

de her konkrete tilfælde det er deres opgave det er det de er sat

vi selvfølgelig skal lytte til for det er dem der har fingeren på pulsen både i de konkrete sager

det til rådhuset så forsvinder formålet jo med med digtoplæsningen og det var

er citeret korrekt men det er altså et citat der indtil videre står til troende

odense politi mistænkt for

kan forstå at arrangementet i går kostede

fyns politi er bekymret for hvordan de skal finde de her penge i forhold til alle de andre

men der må vi som politikere så komme med den politiske opbakning til fyns politi

må gå til rigspolitiet som må gå til politiforligskredsen og så må

bede om ekstra ressourcer til at sikre

nogle arrangementer kan blive afholdt også i udsatte boligområder jeg må sige at

fyns politi mistænkt for at ressourcespørgsmålet spillede ind i vurderingen af hvor man

spørge justitsministeren hvis hvis en lignende situation opstår i en anden politikreds

mange daglige aktiviteter der er

de viser jo også at man har et meget meget tæt samarbejde over kredsgrænserne

med rigspolitiet i øvrigt så det er sådan en helt grundlæggende betingelse

de kan komme rundt i hele landet og hvis det er et ressourcespørgsmål må man jo løse ressourcespørgsmålet

går da stærkt ud fra at justitsministeren er enig i

og siger at selvfølgelig skal vi ikke se sådan et uskønt forløb som det vi så her hvor der var en dag hvor selv kunstneren troede at han ikke fik lov til at komme til vollsmose og hvor fyns politi var ude

om at det altså ikke kunne lade sig gøre i vollsmose

at kritisere afviklingen af arrangementet og implicit det store politiopbud som

stå for regningen jeg har den grundlæggende holdning at folk skal have lov til at komme med deres ytringer hvor end de vil der skal ikke være steder i danmark hvor man ikke kan komme med sine ytringer hvad enten det er digtsamlinger eller andet

og så skal vi sørge for at politiet er med til at sikre at ytringsfriheden også kan udfolde sig der kan være situationer hvor man anbefaler en anden lokalitet og der kan også være situationer hvor man altså kommer med

anden årsag kan piske en stemning op

stort set hver dag hvorfor fordi politiets opgave er at beskytte

af med hvad de har om det så er en digtsamling eller andet det er det der også

og derfor synes jeg det er rigtigst at afvente redegørelsen så er det også rigtigt

justitsministeriets hjemmeside den kan alle finde har lagt en udtalelse vedrørende retsudvalgets besøg på

konspirationsteorierne synes jeg bare det er værd at oplyse at netop oplysningerne om

den daværende formand for folketingets retsudvalg

jeg kompromitteret fortroligheden om fru pia kjærsgaards planer

som forelå på daværende tidspunkt det trusselsbillede baserede sig som jeg sagde og

rigtigt at orientere den daværende formand for folketingets retsudvalg om at det ikke var hensigtsmæssigt af hensyn til retsudvalgets sikkerhed at tage på christiania

heller ikke bliver oplyst om det forhold at der kommer

en henvendelse om at mødet ikke kan finde sted på christiania

er en sammenhæng imellem de to sager

det handlede om det samlede retsudvalgs sikkerhed

tyvende september i politiken anmoder justitsministeren om mere politi

politiets afvisning af at det kunne foregå i vollsmose

at det var under henvisning til god ro og orden og det

trusler der har været imod

hovedbanegården så synes jeg

det er alarmerende at vi er nået ud i den situation

der i danmark er steder

man ikke tager hånd om de her ting og hvor tingene får lov til at udvikle sig og jeg ved godt at det endte lykkeligt ved at man

at vi skal sikre at vores almene boligområder skal være trygge og levende lokalsamfund det arbejder og kæmper

steder hver eneste dag i tæt dialog med boligområderne boligforeningerne og de boligpolitiske aktive i områderne og det gode er rent faktisk at ser på kriminaliteten i de her særligt udsatte boligområder

jeg derudover regeringens nye store ambitiøse rocker og bandeudspil som også har fokus på vores udsatte boligområder

den her regering ligger på den lade side når det handler om

grundlæggende er det sådan for regeringen at også vores udsatte boligområder ligesom andre boligområder skal være trygge og levende lokalsamfund hvor folk kan leve et liv i fred og ro og passe sig selv og deres familie og ellers nyde hverdagen

er udgangspunktet og det er derfor vi sætter ind

ytringsfriheden og som simpelt hen mener

man ikke kan tillade sig at kritisere

på den måde som digteren har gjort

praksis med at islamister i så høj grad kan sætte dagsordenen

hvad regeringen og justitsministeren har tænkt sig at gøre ved det

så formørkede mennesker der sætter dagsordenen

den her regering har fra dag et erkendt at nogle af de problemer vi jo blandt andet har overtaget er at der ikke er blevet løst nogen af de udfordringer som

i vores særligt udsatte boligområder der var rigtig mange ting som dansk

der var rigtig mange ting som der skulle være taget

i hvor stort omfang er de der og hvordan sætter vi ind over for dem for at sikre sikre frihed ligestilling demokratisk børneopdragelse grundlæggende synspunkter om ligeværd mellem kønnene alle de her ting

sikret at der er en ramme for at diskutere og vi sætter ind med lovgivning der hvor vi er udsat for folk der går

ægteskaber hvad enten det er tvangsægteskaber eller det

via religiøse forkyndere i øvrigt

i den vejledning fast at der ikke bør gives større tilskud end nødvendigt og konstaterede i den forbindelse at mange medlemsstater er i gang med at overveje deres fremtidige støttesystemer

set bare at sige at jeg er meget enig med kommissionen i at der ikke skal gives større støtte end nødvendigt tværtimod er det min holdning at vi hele tiden bør stræbe efter at sikre at

et meget stort fokus på det

i to tusind og fjorten vi arbejder nu på højtryk for at vi så kan udbetale pengene fra to tusind og femten i stedet for

igangsat en analyse af afgifter og tilskud på energiområdet der også indeholder en delanalyse af pso systemet det er

systemet samt om der er alternativer til den nuværende udformning

nuværende tidspunkt mener jeg altså at vi skal afvente

den første til at beklage at den fælles bestræbelse vi havde med venstre og de konservative om at få lavet en kompensationsordning på den korte bane der kunne dæmme op for nogle af de forhøjede pso afgifter som gartnerierne oplever

jeg sende til de gartnerier

vi

øvrige

på

ikke den store udgift men det er dog dybt bekymrende at vi skal

handling når nu man erkender at der er et problem og allerede

det i jyllands posten hvorfor er der så ikke taget

det har man ikke men det har vi så gjort i det nye energiforlig der har vi givet hinanden håndslag på

har sagt lad os lave en kompensation dengang sagde vi faktisk og skrev i vores aftale at der er en række af de aftalte initiativer der skal notificeres og godkendes i henhold til eus statsstøtteregler

det måtte vise sig at en godkendelse ikke kan opnås eller forudsætter væsentlige ændringer af de enkelte initiativer er parterne enige om at drøfte håndteringen

analyse af psoerne

meget meget begrænset omfang energiaftalen fra to tusind og tolv

endnu implementeringen

i energiaftalen ville ifølge beregningerne bag den samme aftale medføre en stigning på blot hundrede million kroner i to tusind og tolv og faktisk er det reelle beløb lavere end vi troede fordi biogasudbygningen og ombygningen til biomasse ikke er gået så hurtigt som forudsat så stigningen i psoen skyldes altså ikke energiaftalen den er en konsekvens af meget lave elpriser på markedet der gør at pristillægget til ve produktionen med en garanteret fast afregningspris samt tilskuddet til decentral kraft varme bliver højere den del af psoen var slet ikke en del af energiaftalen men udviklingen i pso omkostningerne

ender

den så

i gennemsnit det er rigtigt at vi havde nogle fremskrivninger for alle årene

tyve men det der er den helt afgørende pointe og det håber jeg ikke forundrer spørgeren er at den pso vi betaler i dag og som vi betalte sidste

må

står derude biogasanlæggene står derude

som vi skal genoverveje der synes jeg det giver større mening at sige lad os nu kigge på

ministeren har gentaget sig selv meget under den her spørgetid og derfor vil jeg

også spørge til det som ministeren har gentaget flere gange nemlig at man er i gang med en analyse af afgifter og tilskud på området og høre hvornår

femten og vi ved sandelig ikke hvornår en analyse er færdig

være rigtig flot hvis ministeren

har

eneste man

været meget opmærksomme på at der er nogle elintensive erhverv og virksomheder som har en udfordring med et højt pso gebyr og derfor har vi jo netop med

andet venstre og de andre forligspartier bag aftalen om en vækstplan lavet den her tilskudspulje til gartnerier og andre elintensive virksomheder oven i det vi har lavet i forvejen i forbindelse med energiaftalen den toogtyvende marts to

at undersøge det eksisterende tilskuds og afgiftssystem herunder mulighederne for at sikre de rette incitamenter til at sikre et grønt

fleksibelt energisystem der er ikke meget nyt i det svar

på et

aftale om at reducere elafgifterne med en milliard kroner i to tusind og fjorten for gartnerierne betød det faktisk en lempelse i størrelsesordenen syv otte million kroner

læser deres pressemeddelelse

om året hertil skal lægges tilskudspuljen til gartnerier og andre elintensive virksomheder som giver gartnerierne

et af initiativerne i vækstplanen var at hæve tilskuddet til

før aftalen modtog gartnerne cirka to

og for gartnerierne betød det så et øget tilskud på

og gartnerne får derfor cirka

million kroner i tilskud til

for eksempel en pso afgift som man ikke har i konkurrerende lande i sverige og

omfang i tyskland hvad er ministerens kommentar til

men det kræver selvfølgelig

fået det indtryk at jeg ikke er bekymret på gartneriernes vegne

over underskud i danske gartnerier at det er stort set alle danske gartnerier der i øjeblikket kører med massive underskud

i tusindvis ja i titusindvis af danske job hvis regeringen fortsætter med at sidde med

sag at

de drøftelser der kommer efter analysen altså kan vi få noget mere konkret fra ministeren her afslutningsvis

elintensive virksomhed indgår en aftale om energieffektivisering med energistyrelsen

energieffektivitet som er uafhængigt af fossile brændsler det bemærkes at støtteordningen på fem og halvfjerds

kroner om året ikke alene er rettet mod gartnerier men også er rettet mod andre elintensive virksomheder det er dansk gartneris egen vurdering at ordningen vil kompensere gartnerne i størrelsesordenen ti million kroner om året til betaling af

en fremskrivning og et udsving i et tal som man simpelt hen ikke kan være bekendt over for

jo et tocifret millionbeløb et sted mellem tres og hundrede

og vi oplever samtidig at en række store byer er i gang med at omstille

statsstøtteregler der er i eu og som kommer i eu